i dag er der følgende anmeldelser børne og socialministeren lovforslag nummer

og fødevareministeren lovforslag nummer

gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

klintskov jerkel i anledning af brian mikkelsens orlov og første stedfortræder for det konservative folkeparti i fyns storkreds anders johansson i anledning af mai mercados orlov jeg har endvidere modtaget indstilling om at anden stedfortræder for enhedslisten i sjællands storkreds bruno jerup godkendes som midlertidigt medlem fra og med den første januar to tusind og sytten i anledning af eva flyvholms orlov det bemærkes at første stedfortræder har meddelt at han ikke ønsker at indtræde under denne orlov er der nogen der ønsker ordet

en række partier har stillet et ændringsforslag på dette sene tidspunkt det skyldes jo situationen i aleppo som er intet mindre end grusom og desperat fn anslår at omkring halvtredstusind civile er fanget i det østlige aleppo civilbefolkningen lever som gidsler i et helvede på jord det syriske regime og oprørerne har ikke overholdt våbenhviler vi kender alle sammen de forfærdelige og desperate budskaber der kommer ud fra området situationen er dybt desperat og akut folk er traumatiserede mister børn søskende og forældre og der mangler basale ting som mad medicin varme og vand de mennesker skal have hjælp og derfor foreslår vi sammen med resten af oppositionen at give to hundrede million kroner i ekstra humanitær nødhjælp

at de penge ikke nødvendigvis kommer til den situation der er i aleppo der er brug for flere midler

det aktstykke baserer sig jo på at der skulle komme titusind asylansøgere til danmark i år i øjeblikket er vi på fem tusind seks hundrede så sandsynligheden for at vi når de titusind er meget meget lille

det er derfor at ændringsforslaget har den karakter det har nemlig at det er nu vi kan sende pengene af sted sammen med de andre jeg vil gerne på vegne af radikale venstre kraftigt opfordre alle folketingets partier til at overveje endnu en gang om ikke der er brug for disse yderligere midler i den helt

unicef i irak det er unhcr i irak det er verdensfødevareprogrammet i irak

der er og andre projekter det er bare for at sige

opfattelse at der var en halv milliard på vej

de gode formål de her penge går til men det er både langsigtet udviklingshjælp også hundrede millioner til mellemamerika og det er også katastrofehjælp til nærområderne men det er altså ikke det samme som de to hundrede millioner som vi foreslår skal direkte til aleppo

det synes jeg vi også skylder hinanden

det er og det er ikke en underminering af de

og som jo ikke er nye penge men

færre asylansøgere det havde vi også en diskussion om

både dem der stod på slotspladsen og

set også formentlig alle os der sidder herinde er en følelse af magtesløshed og en følelse af at vi ikke ved hvordan vi kan handle det var også det der blev udtrykt dernede og der blev udtrykt et klart ønske fra de mennesker som var mødt op som var henvendt til vores udenrigsminister men også til alle os der sidder her i dag

vi står så i den situation at vi oven i købet har nogle reserver fordi asyltallet er blevet lavere og heldigvis for det kan man sige hvis det

årsagen men i hvert fald står vi i en situation hvor penge som var afsat til asyludgifter ikke er blevet brugt fordi asyltallet er lavere end

og det er så de penge som en samlet opposition til venstre i salen

jeg håber virkelig at alle kollegaerne herinde vil give det en en ekstra tanke om om ikke det

et fornuftigt ændringsforslag og hvis ikke man gør det at vi så på anden vis kan finde sammen hurtigst muligt om at sikre en ekstra bevilling til

desværre ikke bare i aleppo men i by efter by område efter område i irak og i syrien ubeskrivelige lidelser når aleppo i dag diskuteres

med borgerne i aleppo og med flygtningene i lejrene i irak i syrien

aleppo er eksemplet på den katastrofe der er sket ved at den vestlige verden ikke har reageret tidligere

vi er kommet i en situation hvor et stormagtsspil regionalt og globalt gør at

til politisk at sætte sig

som helt kynisk fra assad og putins side er kommet ind i det her

tredjebehandlingen af finansloven har et

betænkningen her

gøre med ændringsforslag for sagen er at om folketinget om lidt skulle vedtage det ændringsforslag

vi ikke bruge en eneste krone mere i to tusind og seksten ikke en det lovforslag man stiller ændringsforslag til vedrører bevillingsregler for to tusind og sytten hvis man som herre pelle dragsted mener at der er nogle midler der er uforbrugt i to tusind og seksten

et aktstykke i folketingets finansudvalg eller en særlov i folketinget om at frigøre de midler til brug det ændringsforslag som oppositionen har stillet frigør midler fra tillægsbevillingen det nedskriver tillægsbevillingen for to tusind og sytten men siger intet om hvad de i givet fald skal gå til

juridisk grundlag bruges i to tusind og seksten uden at der er et aktstykke

der giver hjemmel til at gøre det efterfølgende derfor kommer vi i den situation

bruge ekstra midler målrettet til aleppo ved at stemme det ændringsforslag igennem regeringen lagde et aktstykke i folketingets finansudvalg dateret den tredivete november

at omprioritere de frigjorte midler der kommer ved at der er sparet asyludgifter i danmark til blandt andet at lave en ekstraordinær indsats på over en halv milliard kroner

er andre steder end aleppo der er desværre andre krigszoner andre fordrevede andre problemer

uanset om vi snakker to hundrede million

det stadig væk kun være et lille bidrag i forhold til det

genopbygning i syrien i irak og i nabolandene

ikke har den største vilje til at hjælpe jeg tror sådan set at vi alle her i folketingssalen bredt har en kæmpe vilje til at hjælpe nødstedte fra konflikten i syrien i aleppo og i de andre byer spørgsmålet når vi står her i dag ved tredjebehandlingen er hvorvidt det ændringsforslag der er stillet rent faktisk giver mulighed

altså at man efter vedtagelsen nu her kunne gå ud og bruge to hundrede million kroner med det samme her

helt bort fra de praktiske problemer med at skal man bruge pengene kræver det en forberedelse det kræver

nogle hænder på landjorden der kan gøre det det kræver en skalering det kræver en

ville jeg som finansminister eller ville udviklingsministeren som ressortminister

den militære konflikt for at stoppe assad for at stoppe iran og deres

protegé hizbollah for at stoppe putin for vi risikerer at gøre noget der i forvejen er forfærdeligt til en endnu værre storskalakonflikt og derfor er

en militærkonflikt jeg deler ønsket om at vi bruger flere penge på at hjælpe i katastrofeområder som aleppo jeg deler ønsket om at vi skal bruge flere penge end vi normalt gør fra dansk side

humanitære kriser det er derfor regeringen har afsat det højeste beløb nogen sinde på noget finanslovsforslag til humanitær hjælp

kroner er det højeste beløb også inflationsrenset der nogen sinde har været afsat til humanitær bistand det afsættes med det finanslovsforslag der forhåbentlig vedtages om lidt men ønsket om at hjælpe mere hvor menneskeligt begrundet det end er løses ikke ved ændringsforslaget det løses ved at det aktstykke

bliver godkendt af finansudvalget så midlerne kan komme i brug så de planlagte tilrettelagte indsatser der ligger bag de fem hundrede og fem og tyve million

kan sættes i værk til hjælp for nødstedte til hjælp for folk i syrien

og ikke mindst til hjælp for de mange børn rundtomkring i flygtningelejre der i dag ikke har mulighed for at få en skolegang så jeg håber at vi kan tage det her på den faglige måde ændringsforslaget løser ikke problemet aktstykket løser heller ikke hele problemet men det er en hjælp vores hjælp til at løse problemet derfor kan vi ikke støtte

flere midler i syriens nærområder og alle de indsatser er gode og fornuftige og dermed er denne diskussion jo alene et spørgsmål om hvorvidt man skal bruge flere midler end det eller ej og i forhold til det må jeg bare anholde det synspunkt at det skulle være sådan hvis man vedtager et forslag nu som disponerer over midler i finansloven to tusind og sytten at man så ikke allerede nu kan gå i gang med en planlægning af hvordan de midler så i givet fald skal

og jeg går også ud fra at finansministeren kan bekræfte at man så i givet fald vil kunne udbetale dem den første januar to tusind

i

nødhjælp fødevarer medicin sygehuse ind så man kunne hjælpe de borgere der stadig væk er i aleppo det er ikke til at gøre i en situation hvor bomberne stadig væk regner ned over bydelene derfor er det at regeringen har foreslået at bruge fem hundrede og fem og tyve million kroner på at hjælpe

i aleppo dér hvor de er nemlig i omegnene andre steder

hjælp til nærområderne

den vej vi bruger til at levere nødhjælpen ind men fru lisbeth bech poulsen forholder sig ikke til at det ændringsforslag der er stillet ikke frigør en krone på den her side af nytår til at sætte noget

der sker når vi kommer ind i næste år vi kan ikke starte med at disponere midler på tillægsbevillingen og vi kan

besparelser i år næste år vi skal bruge de midler der bliver afsat og der er afsat midler ikke bare to hundrede million

milliard kroner næste år hvis herre martin lidegaard får ret og antallet af asylansøgere bliver lavere end det der er skønnet vil regeringen

præcis som vi har gjort det i år hvor antallet af asylansøgere er blevet lavere og vi derfor har fået midler

jeg mener man først og fremmest skal sætte i spil midlerne er finansieret de er fundet de er afsat

men vi kan ikke på noget sagligt grundlag

af midler på den her side af nytår ej heller hvis der skulle være politisk vilje til

synes jeg

man gjorde sidste år så ville det betyde at det aktstykke vi har diskuteret her til morgen og som skal behandles senere i dag i finansudvalget ikke ville indeholde fem hundrede og fem og tyve million

men et endnu højere beløb hvorfor vil man ikke gøre det i stedet for

jeg tror på ministeren når ministeren siger at han oprigtigt ønsker at gøre noget

af hvor stor en gruppe mennesker der kom og søgte asyl

en forkert sammenligning desværre det ville jo

behov for udviklingsbistand rundtom i verden kunne have frigjort et større beløb end det som regeringen har valgt jeg håber beløbet bliver sendt af sted for de fem hundrede og fem og tyve million

ad hinanden og slår paragraffer i hovedet

forventer at regeringen prøver at samle og ikke at sprede

være med at råbe ad hinanden og vise at vi godt kan handle samlet det vil jeg gerne appellere til jeg ved at ministeren kan lave et aktstykke jeg ved at ministeren kan forberede at der den anden januar

det gør mig meget meget ked af det at vi så ikke kan finde sammen hvor er den visionære samlende handlende regering

at samle det her i folketinget i stedet for at splitte det hele ad i

man fortalte om i medierne i går lever ændringsforslaget ikke op til

er som minister er ansvarlig for at lovgivningen holdes hvis man ønsker midlerne af sted hurtigst muligt

det aktstykke regeringen oversendte den tredivete november som finansudvalget valgte at udsætte behandlingen af sidste

som man kan færdiggøre i dag det er det aktstykke der kan sørge for at vi kommer i gang med at hjælpe hurtigst muligt på den anden side af nytår er der et nyt budgetår der er næsten to milliard

ændringsforslag der

berører mig rigtig rigtig meget for det første

ved vi at det skøn der bliver foretaget i år ikke lander på nul

det bekræftede finansministeren også i morges

har regeringen valgt ikke at nedjustere antallet af flygtninge fra titusind til seks tusind

vi ved at det ikke lander på titusind i år

eller andre steder det vi kan sige er at de fem hundrede

kunne være sendt af sted allerede for en uge siden til hjælp for ofrene for krigen i syrien og irak og for at hjælpe dem der er både i irak syrien

da man i finansudvalget valgte at udsætte behandlingen af det aktstykke der så kunne have startet

klogt at finansudvalget valgte ikke at sætte det aktstykke i kraft

det er

så

hvis vi kan få lov af finansudvalget

to tusind og sytten der har vi også handlet

at give to

i det ene øjeblik kan øge antallet af flygtninge og dermed øge rammen og det andet øjeblik ikke kan nedsætte rammen for de flygtninge der skal komme hvorfor i alverden kan man ikke hvis man siger at der i stedet for titusind kan komme femogtyvetusind flygtninge

kun seks tusind flygtninge er rammen

ministeren siger et eller andet om dac reglerne men de blev jo ikke brugt da man satte rammen op

så brugt til en nødhjælpspulje til ofrene i irak og syrien

er der i næste budgetår som er ganske få dage væk afsat ikke to

milliard kroner til humanitær hjælp som blandt andet kan bruges i aleppo hvis det er der man mener nøden er størst det kan man gøre hvis man vedtager finansloven det kan man ikke gøre med det ændringsforslag der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

er naturligvis opmærksom på at for eksempel advokatsamfundet finder at det fortrolige rum der skal være medlem advokat og

klient kan være udfordret der vil jeg gerne forsikre om at det fortrolige forhold mellem advokat og klient

lovforslaget skat får med den nye kontrolbestemmelse alene adgang

til regnskabsmaterialer herunder korrespondance om salæraftale og andre oplysninger af økonomisk betydning for afregning over for klienten og ansøgning om

vi har jo en lang tradition for at advokater har en særlig rolle i

til statsmagten det er et internationalt anerkendt og respekteret princip og det er vigtigt også for mig som skatteminister at borgere og virksomheder trygt skal kunne søge om råd i fortrolighed hos advokater også i skattesager om omkostningsgodtgørelse så den kontrol der er tænkt på her i l otte og tyve skal ses i lyset af

og fortolkes indskrænkende det betyder som sagt at advokater alene skal udlevere oplysninger til brug for skats kontrol

at man kompromitterer den fortrolighed der er mellem advokater

anmodning og efterleve proportionalitetsprincippet

er en balance mellem mål og middel dertil kommer at et kontrolbesøg efter retssikkerhedsloven skal varsles fjorten dage inden

finder rådgivningsmateriale med videre frem det er ikke skat der skal gøre det på den måde sikres der en balance

omkostningsgodtgørelsesordningen fortsat kan være til gavn for de borgere og virksomheder som ønsker skats

vedtaget

dem til afvandingskanaler for markerne og landbrugets forurening vi risikerer med det her lovforslag at tusindvis af små vandløb med høj naturværdi bliver ødelagt

lovforslag der risikerer at betyde en alvorlig forringelse for vores natur og for den biodiversitet altså det dyre og planteliv der knytter sig til vandløbene

sig en række kriterier

vandløb der skal tages ud af vandplanerne for med de kriterier i hånden skal kommunerne og de lokale vandråd vurdere hvilke vandløb der skal kasseres altså hvilke vandløb der skal tages ud af vandplanerne og ikke længere være naturbeskyttede det er altså de her kriterier der er fuldstændig afgørende for hvilke konsekvenser den her lov vil få

ude i vores natur ude i den virkelige verden og det er derfor at miljø og fødevareudvalget har bedt om at få disse kriterier at se

der skal danne baggrund for den fremtidige beskyttelse af vores vandløb før vi tager stilling til den her lov det vil sige i god tid inden tredjebehandlingen gennemgangen af kriterierne er blevet udskudt fordi ministeren har skullet bruge tid mere end en uge til at sætte sig ind i og måske redigere i de formentlig dybt komplicerede oplæg til kriterier

men konsekvensen er at tredjebehandlingen af loven er nu på mandag og udvalget er indkaldt klokken syv mandag morgen til en præsentation af hele grundlaget for hvad den her lov kan få af konsekvenser det er ikke rimelige arbejdsbetingelser for folketinget når tingene skal hastes igennem på den her måde det er ikke realistisk at folketinget på en time skal kunne nå at sætte

i det omfattende grundlag der skal danne baggrunden for den fremtidige beskyttelse af noget så vigtigt for naturen som vores vandløb

om at det her lovforslag kommer tilbage i udvalget til fornyet udvalgsbehandling så vi har mulighed for et ordentligt og grundigt udvalgsarbejde med et lovforslag som det her der kan få så store konsekvenser

nogle anderledes kriterier man vil lægge til grund for vurderingen af vandløb

kort varsel men nu skal have den mandag morgen

udemokratisk det er simpelt hen ikke til at håndtere

at træffe de rigtige afgørelser nemlig

vi skal gøre en ekstra miljøindsats for netop for at sikre et godt miljø og sikre lystfiskernes

har også været undergivet en grundig behandling kernen i det her lovforslag er som sagt

brug for fremdrift i sagen så vi kan forfølge

en ekstra indsats

har

nye vandløb i i vandområdeplanerne men det er jo så

en politisk afvejning grunden til at

dybt dybt problematisk at man beder folketinget og i øvrigt også kommunerne om at forholde sig til at udtage vandløb fra vandområdeplanerne på et grundlag som ingen kender jo måske kender ministeren det han er måske

den eneste der har set de her faglige kriterier der skulle opstilles for arbejdet derfor synes vi også

lovforslaget tilbage til fornyet udvalgsbehandling men vi vil også gerne appellere til de partier som

i udvalget om at vi får mulighed for at sætte os ind i de kriterier som et stort mindretal i udvalget har ønsket at få til gennemgang tidsplanen er lige nu den at

mandag morgen klokken syv møder vi gerne op der får vi så

jeg synes det ville være klædeligt af miljø og fødevareministeren at komme op på talerstolen her og fortælle hvorfor der skulle være noget til hinder for

til folketingets partier har haft mulighed for at sætte sig ind i kriterierne

med vandløbene ude i vores danske terræn så jeg skal bare bakke op om at få sagen tilbage i i

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer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

er der nogen der ønsker at udtale sig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

om ændringsforslag nummer en

det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

lige vej og som nu får en ekstra chance på en produktionsskole nu vil regeringen skære voldsomt i lønnen til dem

viser jo forskellen på

radikale venstre er i regering

venstre liberal alliance og konservative

den her lov med regeringens ord skal harmonisere skoleydelsen til

vi har jo hele tiden kunnet se at det ikke har ret meget med harmonisering at gøre

for det arbejde man udfører man arbejder en fuld uge så man jo ikke bare har mulighed for at tage fritidsarbejde ved siden af man kan i øvrigt ikke få tillæg og man kan ikke som regeringen ellers er meget optaget af bare tage et lån

det sig også at det ikke engang er en harmonisering af beløbet

så sent

under finanslovsdebatten i går

er vigtigt for venstre med den her lov er

man får det samme i produktionsskoleydelse som man ville få hvis man var på

vi har spurgt og spurgt ministeren og nu har vi fået svar der viser at regeringen vil give

end de ville få hvis de var

om det er noget som regeringen har valgt bevidst fra starten af man har tænkt at

skære det her beløb på produktionsskoleeleverne og

at kalde det en harmonisering eller

ligesom vil lade tvivlen komme regeringen til gode og det synes jeg faktisk

at man bare har haft føling med hvad

beløbet forkert men uanset hvad synes jeg vi skylder hinanden

rette op på det jeg må konstatere at der desværre ikke

et flertal her i folketinget som helt vil droppe den her besparelse men i det mindste må vi da kunne blive enige med hinanden om at produktionsskoleeleverne da skal have det

su og ikke væsentlig mindre

på vegne af radikale venstre socialdemokratiet og sf

lignende niveau og når man så kigger på forslagets indhold er der ikke tale om harmonisering det er jo en underlig underlig form for harmonisering

indføre et nyt beløb som ikke er det samme som

at man vil modtage en ydelse der for

er højere end den de ville være berettiget til i et su system mens andre vil modtage en ydelse der er lavere end

være hvis regeringen skulle komme af sted med hvad vi ikke håber en en reduktion af suen

at man forestiller sig at man harmoniserer videre i forhold til skoleydelsen det har vi ikke fået noget klart svar på så så derfor vil jeg sige at

for de unge på produktionsskolerne der er to

er det meget tydeligt signal vi har fået fra ledelser og lærere om

det er ikke sådan at vi i enhedslisten altid elsker sanktionsmidler men det

sanktionsmiddel at man kan trække

anses af skolerne som et meget værdifuldt pædagogisk instrument

for rigtig manges vedkommende er trætte af både skole og arbejdsliv og derfor

en lidt mere håndfast tilgang end vi normalt synes er særlig

mange vil fravælge produktionsskolerne

jeg vil også godt opfordre regeringen til

til alle de røster der er kommet i den her sag jeg havde fornøjelsen af at være ovre og drikke kaffe med den nye minister så sent som for et par dage siden hvor det igen blev bekræftet

den ekspertgruppe som skal komme med et bud på produktionsskolernes fremtid kommer med sin rapport i midten af januar

kommer der en rapport fra et udvalg regeringen selv har nedsat der vil give et bud på hvad vi vil fremover med produktionsskolerne og så er det da fuldstændig rablende

her lige inden jul fastlægger en forringelse af skoleydelsen som alle i produktionsskoleverden siger

vil betyde en massiv forringelse af muligheden for at drive produktionsskole i fremtiden så jeg støtter fuldt og helt at vi trækker forslaget tilbage i udvalget

de mange røster der er i den her sag ude fra produktionsskolerne og trække forslaget tilbage så må vi se om vi kan diskutere et nyt forslag på et helt anderledes sagligt og ordentligt grundlag når der ligger en rapport

verdens rigeste lande som for eksempel

set ændringerne af loven om internationalt udviklingssamarbejde i sammenhæng med den tidligere v

den udvikling er vi imod vi synes det er ganske ganske forkert nu har vi jo lige haft en lille flig af

diskuterede hvordan vi kunne finde nogle ekstra midler vi kan ikke stemme for ændringerne af loven

der er tale om et meget smalt formål i forhold til de opgaver der ligger for udviklingsbistanden investeringsfonden for udviklingslande er ikke blevet omfattet af offentlighed i forvaltningen afkastet fra fonden tilfalder staten og ikke udviklingsbistanden og der er ikke sikret en årlig rapportering om fondens overholdelse af

og fns global compact det nye udviklingspolitisk råd omfatter ikke længere femten personer men ni personer før havde vi to organer som tog stilling til bevillinger på udviklingsbistandsområdet og de var sammensat bredt med masser af mennesker fra forskellige dele af samfundet

er nu sat ned til ni personer selv om rådet i fremtiden skal stå for udvidede opgaver arbejde mere i dybden

er ministerens egne ord så det må jo være fuldstændig rigtigt hertil kommer at det ikke

at rådet sammensættes bredt som det er sket hidtil fremover får ministeren hvis i stemmer for det her frie hænder til at sammensætte rådet politisk som han eller hun finder det formålstjenligt det er en enorm svækkelse af rådet og en øget politisk styring af rådet og det betyder at dygtige græsrodsorganisationer bistandsorganisationer arbejdsgiverforeninger fagforeninger og andre ikke længere kan være sikre på at de nuancer de har med kan blive repræsenteret i rådet det er ene og alene ministeren der nu bestemmer hvordan det skal være og vi frygter

det vil blive brugt som en politisk

plads hvor man så kun kører sin egen linje vi har som konsekvens af det her stillet en række ændringsforslag sammen med alternativet som retter op på de her mangler i lovforslaget ministeren har sågar også genovervejet lovforslaget og har stillet en række nye ændringsforslag

der da er små forbedringer men de er til at overskue vi gør jo det at vi altid stemmer for selv den mindste forbedring

hende jeg taler til men

ministerens forslag der er dog et forslag hvor vi lige vil vil vente og se tiden an for der har vi et bedre forslag selv nemlig det

sikre på at der er femten personer i udvalget i fremtiden og at det udvalg er bredt sammensat skulle det mod min personlige forventning

vi jo blive nødt til at stemme for ministerens lille udvidelse

men hun har ikke sikret at det er et bredt udvalg

positivt på ministerens ændringsforslag om at fonden skal anvende relevante internationale standarder for bæredygtighed

baseret på mellemstatslige aftaler med de bemærkninger vil jeg godt indtrængende opfordre til at vi prøver at samles lidt om det her udviklingssamarbejde det har tidligere været kendetegnet af

stor og meget bred opbakning i folketinget og jeg synes den her regering burde påtage sig opgaven

at sikre at det igen bliver noget som alle synes om

bredde som også ude i befolkningen vandt stor opbakning så man ikke kører det der snævre partipolitiske ræs som man lægger

det vil være for teknisk og bureaukratisk at have en så detaljeret lovtekst som foreslået

undskyld jeg kom til at blande det sammen det er fns global compact hvor der sker en årlig afrapportering og vi ønsker så også at det skal være for

vi beder jo ikke om en global afrapportering vi kan godt forstå

gerne vil have del i de penge som kommer i ifu så kan man ikke lave en almindelig afrapportering

der kan være hemmeligheder som man ikke kan afrapportere

være muligt at lave en afrapportering det er den ene ting den anden ting er sammensætningen af udviklingspolitisk råd vi er glade for at regeringen kommer os lidt i møde og siger at man kan sætte

fra ni til elleve men vi mener stadig væk ikke at det tal vil

der står ganske vist i svaret på de spørgsmål vi har stillet

kandidater til udviklingspolitisk råd også fremover vil blive hørt og have mulighed for at indstille kandidater men det betyder jo ikke at de er sikret en plads som de tidligere var man kan jo godt forestille sig nu at man

vil nok ikke være tilfældet har man ikke behov for at høre lige nu eller at universiteterne har man måske ikke behov for at høre lige nu selvfølgelig er det ikke nødvendigt at man siger at det skal være tre og tre og tre og fem altså man kan godt lave en fleksibilitet i hvor mange man indstiller

parter som gerne vil komme med råd til udviklingspolitisk råd men man burde vel sige at i hvert fald de nuværende organisationer skal være sikret en plads uanset hvor mange der så er så kan man sige at der er nogle pladser som skal stå åbne hvis man synes at der er nogle interesseorganisationer som ikke har været repræsenteret og som man gerne vil have repræsenteret så kunne man lave et antal pladser som de kunne benytte sig af men hvorfor ikke sikre at de nuværende nemlig civilsamfundet erhvervslivet fagbevægelsen og universiteterne er sikret en plads i rådet

at sige at der er et vist antal pladser som står åbne for andre interessenter jeg vil gerne have svar på hvorfor man ikke kan sikre de nuværende

for business and human rights jeg vil jo ikke kunne sige om der i morgen eller på et senere tidspunkt kommer en anden og bedre retningslinje en anden og bedre ramme og derfor mener jeg

der kommer nogle nye og bedre standarder så kan bruge dem hvorimod det

på nogle få konkrete standarder og låser standarderne fast så vil kræve en lovgivning

synes at det er en forbedring af lovforslaget at man har fået

i det her tilsvarende

har været kløgtig

at udvide antallet fra ni til elleve fordi det giver bedre mulighed for at relevante grupper kan være være repræsenteret uden at man låser det fast på bestemte grupper på forhånd og det synes jeg sådan set det er glædeligt at så stor en del af

det er lykkedes udviklingsministeren at få et bredt flertal bag både ændringsforslagene og også

relevante internationale standarder for bæredygtighed og samfundsansvar

tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

tiltrådt af udvalget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

der ligger ud over de umiddelbare udgifter forbundet med den pågældende serviceydelse det er samtidig værd at bemærke at effekterne både kan trække i retning af lavere og højere udgifter efter eventuelle dynamiske effekter finansministeriet har ikke nogen principiel modstand

på konkrete udgiftsområder bør effekterne som udgangspunkt indregnes en højere uddannelsestilbøjelighed medfører således såvel arbejdsudbudsvirkninger som højere erhvervsdeltagelse og arbejdstid samt øget produktivitet i finansministeriets beregninger ud over udgifter til uddannelse har der i praksis sjældent været indregnet adfærdsvirkninger af offentligt forbrug det skal ses i lyset af at der som oftest ikke er empirisk grundlag for at skønne over effekter

skriver i bemærkningerne at eftersom finansministeriet inddrager adfærdsvirkninger af skatteændringer indebærer regnemetoden vedrørende adfærd samlet set en skævhed i vurderingen af politiske tiltag og finansministeriets konklusion er givet på forhånd og derfor uden værdi jeg må stærkt tage afstand fra den udlægning når finansministeriet indregner adfærdseffekter i form af øget arbejdsudbud af skattetiltag skyldes det

helt i overensstemmelse med gængse regneprincipper ikke alene er teoretisk velbegrundet men også empirisk underbygget for mange politiske og økonomiske tiltag gælder

trækker i retning af et øget arbejdsudbud og effekter der trækker i retning af et mindre arbejdsudbud en skattesænkning giver på den ene side en gulerod i

den såkaldte substitutionseffekt det er det der taler for at vi vil arbejde mere på den anden side er der en effekt der trækker i retning af at vi vil arbejde mindre fordi man som følge af skattelettelserne ikke behøver at arbejde lige så meget for at opnå det samme forbrug som hidtil den såkaldte indkomsteffekt eller mere populært hængekøjeeffekten

når finansministeriet indregner adfærdseffekter af skatteændringer ud fra empiriske undersøgelser er det vurderingen at substitutionseffekten er større end indkomstseffekten derfor regnes der med at skattelettelser fører til et øget arbejdsudbud jeg synes at forslagsstillerne fuldstændig overser

for eksempel på arbejdsudbuddet jeg er enig i at man med rette kan antage at nogle af udgifterne til for

børnepasning eller sundhed forbedrer borgernes mulighed for at passe et arbejde og derfor kan have positive effekter på arbejdsudbuddet

serviceydelser stilles billigt eller gratis til rådighed for

føre til at nogle arbejder mindre

af den så kaldte indkomst eller hængekøjeeffekt vi ved også at det kan føre til et højere forbrug af offentlige serviceydelser når betalingen er mindre end omkostningerne ved at stille offentlige serviceydelser til rådighed for borgerne derfor er fortegnet på adfærdseffekter af offentlig service ikke

når der foretages ændringer af skattesystemet har det direkte virkning på den enkelte borgers disponible indkomst disse virkninger kan beregnes direkte ud fra indkomstoplysninger og dermed kan man foretage en direkte kobling mellem den enkeltes ændring i den disponible indkomst og arbejdsudbuddet for ændringer i de offentlige

er det mere kompliceret selv om vi på christiansborg beslutter at reducere en udgiftsramme eller at tilføre et prioriteret område en ekstra ressource er det som hovedregel beslutningstagerne ude i de enkelte offentlige enheder der i praksis bestemmer hvordan udmøntningen finder sted det vil ofte være kommuner eller andre lokale aktører der kender de konkrete forhold der bestemmer hvordan ændringen mest hensigtsmæssigt gennemføres

ikke præmissen for beslutningsforslaget jeg mener at det er forkert at karakterisere finansministeriets regnemetoder

finansministeriet indregner gerne adfærdseffekter af dele af det offentlige forbrug når der i overensstemmelse med regneprincipperne vurderes at være empirisk belæg herfor finansministeriet har sammen med andre ministerier

nødvendige ressourcer og kompetencer til at vurdere disse spørgsmål og om nødvendigt udbygge regnemetoderne

evidens på området derfor mener jeg ikke at der vil være behov for et ekspertudvalg med eget sekretariat nedsat af folketinget og da slet ikke når det økonomiske råd der har det som sin opgave at følge med i landets økonomiske udvikling og som råder over sit eget sekretariat allerede er i gang med at belyse området endvidere har regeringen foreslået at det økonomiske råds

fremover får til opgave systematisk at overvåge produktivitetsudviklingen og analysere faktorer bag produktivitetsudviklingen i finansministeriet ser vi med interesse frem til at følge rådets videre arbejde som vil blive inddraget i de løbende vurderinger af om der er tilstrækkeligt grundlag for at opdatere regnemetoderne

vil bare høre om

positive over for at få belyst på hvilken måde man kan få indregnet de adfærdsmæssige effekter af bedre offentlig service for på den måde at gøre de økonomiske modeller så retvisende som overhovedet muligt derfor vil vi foreslå at finansudvalget som en del af udvalgsbehandlingen af det her forslag afholder en

og de økonomiske vismænd kommer med input og belyser fordele og ulemper ved at inddrage adfærdsmæssige effekter i eventuelle fremtidige økonomiske modeller hvordan en sådan høring skal skrues sammen kan vi i første omgang drøfte på et kommende møde i finansudvalget og eventuelt på baggrund af de økonomiske vismænds arbejde

man forestille sig at udvalget efter høringen kan blive enige om en beretning med anbefalinger til hvordan regeringen kan arbejde videre med det her tema men vi bliver nødt til at sige at på det foreliggende grundlag kan socialdemokratiet ikke

stemme for det fremsatte forslag men som nævnt vil vi meget gerne at der arbejdes videre med tankerne i udvalget

på

hvad så med miljøet og hvad så med klimaet og hvad så med flygtninge og hvad så med dyrenes velfærd hvad så med alt

sidst ender det jo også med at vi politikere ikke kan stille et spørgsmål uden at vi så skal have et kæmpe apparat i gang

ikke sagt at vi synes det her er et dårligt forslag vi vil gerne arbejde videre med det

et politisk standpunkt det gør vi også

også for at komme tættere på hvad vi måske kunne ende med at beslutte jeg vil gerne sige at på nuværende tidspunkt står vi ikke med en viden

det er også et politisk redskab ellers skal vi bare tilbage

med de dynamiske effekter når noget kostede hundrede million

for nogle folk vi i finansudvalget

få noget mere input til hvordan man kan arbejde med det og så se hvordan man

regnemodeller så det passer ind i vores politik

i dansk folkeparti og vi skal passe på at vi ikke får lavet et kæmpe bureaukrati

spørgsmål uden at vi altid skal have hvad skal man sige grønt lys fra en eller anden regnemodel før vi tror på det vi skal også turde tage politiske beslutninger når vi vil men vi synes det er

det er rigtigt set at det skal ligge i finansudvalget og vi vil gerne bakke op om at

kan få mere at vide og eventuelt også komme frem til nogle nye modeller men det

sige der er blevet påtvunget et embedsapparat ud fra en politisk motiveret motiveret dagsorden fordi embedsapparatet ikke kan levere det men bliver nødt til at

det materiale som man ud fra en faglig vurdering og begrundelse kan komme med

vi ikke kan have alle data

alle analyser og alle detaljer ud i syvende led

og med al respekt i øvrigt sætte en revisor til

det er så det vi gør og så to streger under det og så kører vi videre med det næste excelregneark

holdninger vi diskuterer ud fra vores holdninger og jeg tror ikke uanset hvor mange analyser og beregninger og alt muligt andet der viser at topskattelettelser

jeg tror ikke uanset hvor mange beregninger

selvfinansierende hvis man forestille sig den teori

er jo herinde fordi vi har nogle holdninger og synspunkter på forskellige områder

og andre som vi også med passende mellemrum

helt på det rene med og har det egentlig fint med

stille mig positiv over for det forslag der

her ting og få en snak med dem i et eller andet regi om det så er i finansudvalget eller hvad det

hvor vi sådan prøver at gætte os lidt frem fordi vi nu synes

det er er politisk opportunt at gå i en retning

opnår det stik modsatte nemlig at der ikke

skal støtte sig op ad jeg tror at vi alle ved at når eksperter det kan for eksempel

den del af vismandsrapporten til indtægt for vores egne synspunkter

de har taget fejl eller også læner vi os op ad nationalbanken fordi

kommet med noget som passer bedre ind i en politisk dagsorden sådan er det jo nok en gang imellem

helt ærlige derfor synes jeg det er fint at tage den her debat bestemt vil jeg gerne kvittere for

anden sammenhæng kan få nogle ind som kan gøre os klogere på det her felt men

uanset hvordan vi vender og drejer det og uanset hvor mange analyser og hvor mange gange vi ud i syvende led kan tage effekter med af den ene

anden art ender det alligevel med og godt for det

være sådan at det ikke er gætværk altså det det skal være funderet i noget mere

er masser af ting nogle kalder det de blødere værdier man kan kalde det hvad man vil som måske kan være svære at måle og veje

så også her vi kommer ind som politikere og skal tro på nogle ting som vi tager tager stilling til og vedtager

eller ikke vedtager herinde uanset om der så står syv og tyve eksperter

jeg har også været med til en del høringer og alt muligt andet i folketingsregi

set et ekspertpanel af forskellige professorer og andre kloge mennesker som heller ikke har været enige

andet givent spørgsmål og det er jo også fordi de lægger forskellige

tak som og det selvfølgelig fint

den usikkerhed der er om de effekter man har med

er de effekter man slet ikke har med og som er det som

i dag vedrører men lad mig lige starte med de andre en af de antagelser der er er jo at lavere skat i toppen af indkomstskalaen vil få mennesker til at arbejde mere hvad baserer finansministeriet de antagelser på jo på ét studie et dansk studie med data tilbage fra nitten seks og halvfems

arbejde mere ved skattelettelser det er det det grundlæggende baserer sig på

være at der i den mellemliggende periode

og ønsker har ændret sig at det ikke længere er tilfældet men man baserer sig

hvor stor er den vi ved det grundlæggende ikke fordi den række studier der er lavet siden nu bliver det lidt teknisk baserer

hvordan indkomsten ændrer sig og det er ikke nogen god måde

måle de dynamiske effekter på fordi

income shifting den anden

jo kompensationsgraden altså antagelsen om at hvis man

tage sig et arbejde som man siger som om arbejde

det er egentlig også en fabelagtig antagelse det er jo pudsigt at de lande i europa som har de højeste ydelser ved arbejdsløshed

dem der har den laveste ledighed og den højeste beskæftigelse der er et eller andet der virker i de her modeller

faktisk givet et svar på de har peget på at en aktiv arbejdsmarkedspolitik som den der har været ført i de nordiske lande ophæver

mangler effekterne af investeringer i andre ting for eksempel i

det er jo egentlig absurd i et land som danmark som er blevet rigt netop på at have en stærk offentlig sektor på vores flexicuritysystem at man ikke måler effekterne når man laver en dagpengereform måler man på kompensationsgraden man måler ikke på om det for eksempel fører til at

man har jo arbejdet med evidens i lang tid blandt andet af social indsats der ligger faktisk solid empiri for virkningen af sociale investeringer de skal selvfølgelig kobles med de modeller man nu regner med

en forskningsmæssig trend at undersøge betyder

af glasset når jeg vender det på hovedet selv om der

at vi som politikere står tilbage med et stort problem og det er at når vi skal vedtage lovgivning hernede får vi

købet baserer vores økonomiske politik på det

så vi risikerer grundlæggende at føre en hamrende

der betyder at de penge vi troede var i kassen fremadrettet ikke er der alligevel

var det herre rené christensen var inde på det gjorde man før nitten halvfems

er der modelgrupper der konstant sidder og undersøger alle mulige og umulige spørgsmål for at se om man kan forbedre modellerne hvis de konstaterer at der er en stærk empirisk sammenhæng som har betydning for nogle af alle de mange mange variabler man putter ind i

modellerne ændrer man modellerne og så foregår der givetvis

en faglig diskussion mellem forskellige forskningsmiljøer

skal det selvfølgelig være

på at man skal gå i en bestemt retning når man ikke har noget empirisk grundlag

stærkt problematisk vi anerkender fuldstændig at vi selvfølgelig er politikere vi kan tage alle mulige politiske beslutninger også som ud fra et økonomisk udgangspunkt er

herinde men for os er det vigtigt

velfunderet grundlag at tage beslutningerne på det synes vi ikke der bliver lagt op til i det her specifikke forslag

velfærdsstaten for der er et velfærdstab forbundet

rammer de jo ikke fuldstændigt det borgerne gerne vil have hvis borgerne selv havde pengene og gik ud og brugte

de jo ikke bruge dem på samme måde som som vi bruger dem for

opstår der et velfærdstab

al for snævert man

beskrevet på den pågældende måde med de pågældende regnemodeller

forudse noget forudse et resultat af et eller andet man gerne vil sætte i værk og så prøver man at beregne det fordi man siger at

holde i økonomien

jeg synes også at regnemodellerne bliver brugt i meget meget stort omfang til at sige at det

her kan vi ikke gøre vi kan ikke udføre det her vi kan ikke vedtage den her

det som regnemodellerne gør er at

lige præcis som sfs forslag beskriver

meget meget stor grad ikke lægger op til at der kan være andre effekter som man ikke tager med altså andre langsigtede positive effekter

vil være en udgift på kort sigt at investere i uddannelse

en udgift på kort sigt at investere i grøn teknologi det er en udgift på kort sigt at investere i

det lægger regnemodellerne ikke op til så det vi gør er at

vi kalder det udgifter på kort sigt og ikke i stedet for investeringer på langt sigt vi har behov for nogle regnemodeller

set helt enig med herre rené christensen fra dansk folkeparti som siger

kunne turde træffe politiske beslutninger hvis man har en given politik man gerne

og træffe en beslutning ud fra sin politiske overbevisning men problemet er bare i min optik

lige præcis ikke er det vi gør i dag vi bruger økonomien som undskyldning vi siger lige præcis at det

betale sig det kan ikke betale sig at gøre det og det og

ikke betale sig økonomisk det bliver for dyrt det har vi ikke råd til det er igen fordi vi siger det er en udgift på kort sigt men vi regner ikke med om det mon kunne være en investering

ikke herske tvivl om at alternativet ønsker en tredje bundlinje vi ønsker

er i lige så stort omfang rigtig vigtigt at

ser på de miljømæssige konsekvenser af den lovgivning man laver det kan man jo også beregne fuldstændig objektivt set

danmarks statistik i øjeblikket sidder og er ved at lave et

grønt bnp som ser på

hvad de økonomiske konsekvenser af

helt klart op om det her beslutningsforslag vi vil rigtig gerne have lov til at arbejde videre med det i udvalgsbehandlingen fordi vi synes det skal

menneskelig betydning ja nogle gange

ikke nødvendigvis får den behandling på sygehusene eller den omsorg

er udsatte børn der ikke får den hjælp de skal have på grund af at der ikke er

sjældent så ligeud fordi det er ret brutalt men

det skal være men det er den måde det fungerer på sundhedsvæsenet har

de penge de nu engang har de penge der bliver politisk besluttet kommunerne har kun de penge de nu har

besluttet til for eksempel at ansætte socialrådgivere

der skal følge op på udsatte børn og så videre så økonomi har helt konkret og nogle gange brutal betydning for den måde vi lever i vores samfund på

velfærdsstat hvor der er penge

den velfærd man gerne vil have ved for eksempel at gå til en privatlæge kan være mere værd end

at få smidt i hovedet at skattelettelser har den ene og den anden dynamiske effekt

vi diskuterer investeringer i for eksempel udsatte børn

dynamiske effekter af af investeringer på en lang række sundhedsområder

er uddannelsesområdet der har det rykket lidt i forhold til at man siger

på uddannelse der kommer også noget tilbage igen i sidste ende venstres ordfører som jeg ikke kan se lige nu sagde og det syntes jeg lød utrolig smukt

prioriterer ikke at bruge de penge det koster det er også politik

nej vi vil ikke bruge de penge

det er politiske forskelle og det er helt i orden at der er de forskelle men man skal bare ikke stå og sige at økonomi ikke har betydning for de valg vi kan træffe nu har specielt enhedslisten og alternativet

i noget tid diskuteret en tredive timers arbejdsuge

kritik

kun arbejdes tredive timer eller hvad det nu kan være

er det så skævt når vi kun ser sociale udgifter som netop udgifter

hård kritik fra danmarks statistik hvor man simpelt hen ikke længere ville stå på mål

i adam modellen sådan at reformerne så så ud til

sagde at ministeriet bryder med et hovedprincip om at holde sig til det der er belæg for

sociale investeringer og grønne investeringer

ved noget om jeg vil

sige tak for at jeg blandt hovedparten af partierne har oplevet en imødekommenhed

at arbejde videre ud ad det her spor og det er jo altid noget

jeg vil glæde mig til at vi diskuterer i udvalget det bliver nok på den anden side af nytår

også tak til til finansministeren selv

levere nogle input hvis der er interesse

om den her